finn sørensen og lars dohn beslutningsforslag nummer

folketingsgruppe har meddelt mig at den har udpeget medlem af folketinget henrik sass larsen som statsrevisor for den resterende

del af indeværende funktionsperiode i stedet for medlem af folketinget

spørgsmål i spørgetimen i dag har statsministeren udpeget ministeren for by bolig og landdistrikter og ministeren for sundhed og forebyggelse til ministeren for by bolig og landdistrikter er anmeldt

til ministeren for sundhed og forebyggelse er anmeldt følgende sophie løhde liselott blixt stine brix

spørgere men jeg skal bede om at man for at opnå det formål overholder taletiden strikt i første runde har spørger og minister som bekendt begge to minutters taletid

er der to runder hvor begge har en minuts taletid jeg giver ordet til fru louise schack elholm

den daværende socialminister henriette kjær et udvalg der skulle se på

rettet de her love til så det blev mere gennemsigtigt det arbejde

fortsat holder de her møder om lejelovsforhandlingerne om ministeren stadig forsøger på at finde en forhandlingsløsning

som har siddet i næsten ti år det er jo længere end

enighedslisten nu er vi gået i gang med fase tre hvor man spiller politisk ind med en række forhold som så skal drøftes mellem parterne og det er så udlejerne

har et udkomme af det er fase tre

skullet forhandle om paragrafferne ligger paragrafferne helt klar nu eller er

der bliver en politisk del

ikke offentliggøre her for det skal parterne jo se på papir

hvad de er enige og uenige om i paragrafferne vil det så sige at

men nu er man blevet enig om hvad man er enig om det er jo en stor sag efter ti år det der så ligger

så kommer der et politisk indspil

behov for ekstra finansiering af de seks og halvtreds

men lad mig sige at de seks og halvtreds forenklingsforslag i sig selv ikke kan bære en større ændring af lejeloven derfor skal nogle af de ting som jeg tror de politiske partier er enige

forenklinger af varslingsregler og andre ting med ind i det her så det er fase tre så kommer fase fire hvor vi forsøger at udmønte det og så bliver der en fase fem hvor vi også

det er et temmelig stort stykke arbejde som jeg har sat turbo på efter ti år

som regeringen har lavet i forbindelse med planlovsrevisionen i relation til

udnyttelse af overflødiggjorte bygninger i landdistrikterne det er jo som udgangspunkt egentlig en god overskrift at man kan

i nogle områder men så er der jo det underlige som jeg godt vil have lidt mere fokus på at det kun er i områder med såkaldt tilbagegang at man kan få lov til det nu ved vi godt

som for nærværende måske kan falde ind under det

lidt underligt at man skal blive ved med at være i tilbagegang for at

få lov til at udnytte overflødiggjorte bygninger

jamen overflødiggjorte bygninger står der lad os få dem brugt værsgo at gå i gang hvorfor

det synes jeg er vigtigt at sige vi har mange kommuner

der er landdistrikter som har behov for et løft og en særlig håndsrækning det vi så har gjort er at vi har sagt er der tilbagegang i bosætning er der tilbagegang i beskæftigelse

til landzoneloven så liberale erhverv kan bruge de bygninger der er man kan også

for første gang i tre og fyrre år nu lykkedes at få nogle bestemmelser ind som gør at man kan begynde at lave liberalt erhverv

herre erling bonnesen skulle dele sin partifælles glæde over

set er perspektivet for mig og for venstre nemlig lad os da få givet muligheden for at man kan udnytte alle overflødiggjorte bygninger i alle

få lov til at gå i gang i et område nu som alle er enige om

lidt hen ad vejen kommer til at gå godt

og så går det jo fremad så er det ikke længere i tilbagegang det kan

ikke få lov til at fortsætte og udvikle sine aktiviteter det er det der sådan set lidt er kritikpunktet og derfor er det at vi skal have en runde om det her og forhåbentlig

der skal enten være tilbagegang i bosætning eller tilbagegang i beskæftigelse og det tror jeg ikke bliver nogen svær kunst

kommuner der har landdistrikter at finde er der givet en tilladelse

som et aktivt redskab i sin erhvervspolitik og sin landdistriktspolitik

landdistrikter der ligger med kystzone

og vi siger er der tilbagegang i bosætning eller i beskæftigelse

og det er jo kommunen der ligesom opgør hvornår det stopper igen men jeg vil sige at det her virkelig er en nyskabelse og jeg glæder mig som sagt sammen med herre carsten abild der jo er partifælle til

dele det ud til hele landet det gjaldt jo også

også kommer en masse gode nye ildsjæle og iværksættere i gang på den her konto de steder hvor det kan lade sig gøre der er da mange steder hvor det bare er gået i gang men

forhåbentlig kommer til at gå godt så er det jo at man sådan har lidt inde i overvejelserne

hvis jeg om et par år skal videre med mine ting og det så er kommet til at gå godt det er det der sådan

så kunne det jo være at det bliver lidt vanskeligere for nogle at gå i gang de kan

det er jo ikke alle nystartere der lige springer ud med en kæmpe virksomhed dag et der starter man jo sådan lidt i det små

jo præcis det der er tankegangen så jeg synes ikke at de tanker der er kørt igennem her fra regeringens side

et første lille skridt og så markerer jeg

man også når det går godt kan udnytte overflødiggjorte

som helt afgørende for at vi kan få vækst og bosætning i hele landet at der bliver de her nye muligheder

møder borgmestre iværksættere landsbyråd lag koordinatorer

at de siger vi har brug for en sådan ordning det giver som sagt mulighed for at man kan bruge de her bygninger til iværksættere it iværksættere

med tilhørende faciliteter det skal man glæde sig over og så huske på at vi også

nu skal komme i gang med at bruge de nye muligheder og jeg synes det

til kommunevalget at borgmestre og og landsbyer i fællesskab finder ud

ud af deres boligorganisation

ingen mulighed for at gå ind i den men jeg ved at

af overtrædelse af husordenen

har lige nu her på en tryghedskonference i forrige uge

det kan indgå i den vurdering der måtte ligge for at sætte folk ud men det er i forhold til overtrædelser af husordenen

sted det kan være nogle lokale rødder eller bandemedlemmer

så vidt jeg ved kan være terror inden for boligorganisationen

ministeren svarer det forhold at en lejer bliver fundet skyldig i et strafbart forhold som intet har med lejeaftalen at gøre og dermed ikke indebærer en misligholdelse af denne kan på den baggrund ikke danne grundlag for en ophævelse af lejeaftalen

planer om at ændre loven som foreslået skal jeg så forstå det sådan at ministeren

mener at det er rimeligt at en terrordømt bor i en boligorganisation

de andre beboere rigtig utrygge og usikre

også godt sige at det jo må være sådan

alle uanset at man har begået handlinger man er dømt for

på ligger inden for almenboligloven det gælder i

ingen planer om at ændre på det og jeg kan ikke bare give dispensation det er der ingen muligheder for så

og vi kan i dag heller ikke smide folk ud som har lavet ulovligheder i den anden ende af landet man skal altså have overtrådt husordenen for at blive sat ud af sin bolig i det pågældende almene boligområde

de er nemlig selv gået i gang med at undersøge

har arrangeret den her terrortræning

at det har de ingen muligheder for

også det der er sket i det her tilfælde men spørgsmålet er om

skriver landdistriktsministeren

ikke glemme at løsningen på landdistrikternes problemer ikke er at rive huse

til en anden holdning så det er kun positivt men

for landdistrikterne fra landdistriktsministeren og derfor vil jeg

da vi overtog regeringsmagten var der et hul

eneste år både til områdefornyelse og til bygningsfornyelse således at der kommer penge i kassen

med for man var jo ikke med på at lave udligningsordninger man var ikke med på at give flere penge

går i dialog vi lytter

rigtig mange ting for landdistrikterne

om at lave attraktive bosætningsvilkår og skabe vækst i hele landet

ved nogen af de ting ministeren har

den samlede strategi for landdistrikterne

som han jo første gang

initiativer løbende som understøtter det at der skal være lige muligheder

den tidligere regering og at vi nu også tager fat i

låsbysvendsen vi vil gerne bruge husene ude i landdistrikterne til fleksboliger fordi der står tomme huse vi

på et meget simpelt spørgsmål der sidder flere lockoutede elever her og jeg tror faktisk

hvor landdistriktsministeren første gang garanterer over for folketinget at han vil komme med en samlet strategi for landdistrikterne jeg spørger ikke til hvad ministeren ellers har

ikke har lavet jeg spørger blot til hvornår

og så ved flere lejligheder samråd forespørgsler

der vil komme for landdistrikterne

sagt nej til fem hundrede og halvtreds million

at man nægter at diskutere at resultaterne ligger i forlængelse af vores

vi har ikke hørt et eneste ord om hvad det er venstre vil med landdistrikterne ud over et enkelt beslutningsforslag der siger at

men fremtidige hvis der kommer nogen i en periode hvor venstre vil skære ned

til landdistrikterne så det undrer mig at herre thomas danielsen og

det har vi målrettet en lang række initiativer mod som jeg har sagt men men det vil

debat derovre og jeg vil bare høre

om ministeren sådan med i sin bagage har tænkt sig at medbringe den der såkaldte håndsrækning til regionerne som s sf lovede

at man ville give nogle flere penge til sundhedsområdet faktisk præsenterede man jo et udspil hvor man helt konkret lovede at give mere

om året de penge er aldrig nogen der har set noget til man præsenterede det endda

overskrift at det var et klogt alternativ til det som man dengang mente var udtryk for brutale nedskæringer i sundhedsvæsenet vel at mærke selv om den her regering i dag bruger væsentlig mindre på sundhedsområdet end det som vk regeringen lagde for dagen så jeg vil

ministeren om det ikke måske er en anelse pudsigt at i de år hvor vi brugte allerflest penge på sundhedsvæsenet og investerede i det stod man

og i dag afsætter man så markant færre penge

tider i dag står den på forhandlinger om nedsættelse af selskabsskatten og regeringen vil lave besparelser kontanthjælpen og på de studerendes

ekstra om året er det et løfte som ministeren i morgen har tænkt sig at indfri over for de mange forventningsfulde regionale politikere der møder op til generalforsamlingen eller var det også et løfte som ikke

senge på gangene på de medicinske afdelinger

en økonomisk virkelighed den nuværende regering måtte forholde sig til efter vi kom til magten derfor

det står vi midt i en økonomisk krise det tror jeg at

bliver nødt til at sikre at vi får sundhed for de sundhedskroner vi bruger

der blev gjort noget ved ventelisterne alle de ting er gode men samtidig blev der også i den tid hvor midlerne var mere rigelige end i dag hvis man nu skal sige det på lidt forsigtigt jysk foretaget nogle prioriteringer som

enig i og som den nuværende regering ikke er enig i man

eksempel at bruge sundhedskroner på at overbetale privathospitaler for at skabe et privat marked for sundhed som et selvstændigt mål

enig i i dag derfor står

i en situation hvor regeringen på trods af krise på trods af kasseeftersyn der altså viste en dansk økonomi der havde det værre end man havde antaget prioriterer sundhed

en del af den øvelse handler om at sørge for at vi faktisk også får sundhed for de kroner vi bruger på

været igennem siden vi kom til magten at gennemgå om vi faktisk får

nogen sundhed som tilfældet var med tandrensninger

som kommer vi til at blive ved med

jeg håber da at ministeren

klar over at lige inden folketingsvalget hvor s og sf lovede de fire

stod danmark i den grad også i en økonomisk krise

at udstede løfter

aldrig nogensinde har været dækning for

løfter som man brugte i kampen

ind og sidde på bagsædet af ministerbilerne

også derfor vi havde en diskussion i går

ministeren med sit eget parti sammen

procentpoint per år vi

ikke bliver til noget at det var udtryk for detailstyring

spørger jeg bare helt simpelt har ministeren tænkt sig at indfri løftet om fire

sundhed også i en tid hvor midlerne er knappe og også i en tid hvor der er økonomisk krise

få hjælp hvis vi bliver syge og har brug for det

et regeringsgrundlag på plads så det er det vælgerne

gårsdagens eksempel med diskussionen om patienter på gangene på sygehusene

man sågar skrev ind i sit eget regeringsgrundlag efterfølgende om

hvis jeg ikke husker meget forkert skrev man decideret at alle patienter skal have enestue det kræver

ad den klassiske vej hvis der ellers havde

så svare på hvorfor man ikke ville det fra borgerlig side da man havde magten jeg tror sådan set at det vigtige er at vi får skruet op for den nødvendige omstilling i vores sundhedsvæsen

ikke ligger patienter på gangene så de op mod tyve procent af patienterne der i dag ligger i en seng på sygehuset og ikke burde være

hjemme hos sig selv eller få et kommunalt tilbud det

rundtom i hele det danske land som gør at vi forhåbentlig i de kommende år får et mere fremtidssikret og moderne sundhedsvæsen der er afsat over fyrre milliard

det troede jeg egentlig også sundhedsministeren

helt rigtigt at der er en markant forskel på vores prioritering af sundhedsområdet hvis vi skal tage regeringens finanslov og sammenligne den med det udspil som venstre kom med

sundhedsområdet lige så højt som den tidligere

et fuldstændig simpelt svar på det helt simple spørgsmål jeg stillede når det var

finder sted i morgen og lovede alle og gik i pressen med at nu skulle

ekstra om året til sundhedsområdet

der ligger i forlængelse af erik juhl udvalget og supersygehusene så taler

det perspektiv at daværende sundhedsminister jacob axel

ikke var fra spørgerens parti men fra det konservative folkeparti udtalte at inden der blev trykket på

kommet i mål med det her løfte om at der ikke er patienter på gangene

vi ikke have den diskussion igen i dag

at jeg synes at spørgeren har en dårlig sag der

jo forgæves forsøgt at få at vide hvordan man fra venstre side vil finansiere de mange løfter på sundhedsområdet det er altid godt at have store ambitioner på vegne af vores fælles sundhedsvæsen

rigtig glad for at også den nuværende opposition har

at kunne pege på hvordan man vil finansiere det det bliver

have præciseret hvad ministeren mener med at det skal være slut med ligebehandlingen på hospitalerne

mere behandling end andre og

skal have en ringere behandling jeg troede jo altid at

flere fagpersoner det kunne også være at der en socialrådgiver ind over

fik man hjælp efter det så jeg synes ikke at jeg kan genkende det med at alle

fået den samme behandling uanset hvem de var samtidig kan jeg så se at

udtalte at fri og lige adgang til sundhed er grundlæggende for vores samfund alle skal have lige adgang til et godt sundhedssystem uanset pengepungens størrelse det synes jeg

kommer lidt i karambolage med at at der er overskrifter i medierne der siger at fattige syge skal have mest hjælp

i pengepungen eller hvilken uddannelse

ressourcer den enkelte person har

fundamentale vi er nødt til at slå fast for vi kan se at uligheden i sundhed er mere end fordoblet

de seneste fem og tyve år sådan at forskellen

de korteste uddannelser nu er ti år for mænd og seks år for kvinder

en grunderkendelse i det er at når vi snakker om fri og lige adgang

altså ikke det samme som at behandle alle ens spørgeren siger at det

jeg kan konstatere at det ikke kun er en dagsorden jeg rejser som sundhedsminister

have en forståelse for hvilke ressourcer den enkelte patient

hvad har man med sig i bagagen har man et stærkt netværk

hvordan vi lever hvilket arbejdsliv vi har hvilke madvaner vi har

en sammenhæng med hvor lang uddannelse du har det mener

virkelig godt fungerende sundhedsvæsen hvor et dedikeret personale knokler hver eneste dag

her diskussion af hvad det så er der skal til for at vi i højere grad kan tilpasse behandlingen til den enkelte det handler ikke om at der

lange uddannelser skal bag i køen

til at forstå den enkeltes forudsætninger for

det kan jo lige så godt være en med en lang uddannelse som atomfysiker eller noget andet som bare ikke forstår

pengepung eller uddannelse men det kan være at det ender sådan når man ser hvem der får

mere behandling end andre at det er dem der har

kortere uddannelse eller måske slet ikke nogen uddannelse

ikke kan tage vare på sig selv

så handler det om at vi alle sammen jeg som sundhedsminister regionspolitikerne hospitalsledelserne de kommunale politikere embedsmændene og det sundhedspersonale der er

vil vi jo se den udvikling der har betydet en fordobling i uligheden i antal år vi har her på kloden før vi skal herfra og det

derfor skal vi kigge hele vejen rundt

for en svangreomsorg vi har

vi for at møde den enkelte nybagte familie hvor den er og det er ikke for

en dårligere mor end hvis du er atomfysiker som spørgeren brugte som eksempel

på ingen måde men statistikkerne viser os bare

vores fællesskab vores velfærdssamfund vores sundhedsvæsen på en måde

hvis du har en lang uddannelse det handler om mange ting det handler om helt konkrete ting som

kommunikationen er i vores sundhedsvæsen hvad det er for nogle ord lægerne bruger og hvor gode de

der har et andet sprog end dem selv og det handler om at vi som politikere også er forpligtet

og sjælland hvor jeg selv kommer fra

tredive år og har fået en sygdom fordi

en usund livsstil fordi vilkårene har været som de

hvor man kan løfte det eller er det kun symptombehandling i stedet for

lighed i behandlingen i vores sundhedsvæsen

trafikministerens ressort for der skal være sikre cykelstier til skolerne det handler om ting der foregår på børne og undervisningsministerens område for børn skal bevæge sig i skolen

motion og bevægelse det skal tænkes bredt det er

gået meget aktivt ind i forebyggelsesarbejdet og

jo kommunerne der løfter det der hedder den primære forebyggelse altså det der handler om at der skal være legepladser at der skal være bevægelse i skolen

at give tretten million kroner til at oprette et center for forebyggelse i praksis ude i kl som skal bistå kommunerne med at tage de forebyggelsespakker sundhedsstyrelsen har lavet og føre lige præcis

sundhedsvæsen alligevel vil jeg tillade mig at skifte scene eller emne om om ikke andet andet på forsiden af politiken i går

sikker på at ministeren også så en historie om at

vaccinationsudvalg er flere læger som som også samtidig

arbejder for virksomheder som producerer og sælger vacciner det er jo en en noget problematisk dobbeltrolle mener jeg altså den ene dag rådgiver man myndighederne om hvilke vacciner

de beslutninger vi vi træffer som sundhedsmyndigheder og som politikere er de bedste for patienterne og ikke de bedste for virksomhederne

sundhedsstyrelsen og andre myndigheder

skal benytte sig af uafhængig rådgivning og i så fald om ministeren vil gøre noget for at stramme op på de regler vi har

har repræsentanter hele vejen rundt altså både fra industriside fra lægeside fra myndighedsside fra patient og forbrugerside kommer med

anbefalinger det ved spørgeren også

rapport med en lang række forslag har været i høring nu har de fået høringssvarene

jeg er grundlæggende fuldstændig enig i at vi har brug for at der er

er for et samarbejde der er mellem læger og industri og at vi også har brug for helt

lægers uvildighed

udvalg vil jeg faktisk lytte rigtig meget til

for mig at der skal være gennemsigtighed åbenhed og at vi skal have en garanti for uvildighed

har brug for også for patienternes skyld at der kan være vigtigt samarbejde om forskning

med til at sikre at vi kan få medicin med færre bivirkninger at vi kan få nye behandlingsformer

i et lille land som danmark tror jeg det er umuligt

de skarpeste hoveder der har den største ekspertise inden for deres felt og så være fuldstændig fri for at der er samarbejde

er at der er åbenhed omkring det samarbejde at der er gennemsigtighed og også at der påhviler den enkelte et ansvar i forhold til

habilitet eller problemer med habiliteten

mulighed for selv at tage en runde om

læger som som den ene dag rådgiver sundhedsmyndighederne og den anden dag arbejder for for virksomhederne der sælger de samme

er ministerens synspunkt

skal vi forsøge at gøre som de for eksempel har gjort i storbritannien og opstille

klarere regler for hvornår man kan rådgive eller skal vi sige som for eksempel sfs sundhedsordfører har sagt at man ikke kan rådgive sundhedsmyndighederne når man når man også arbejder for en virksomhed hvor står regeringen

så har jeg også som ministeren siger bemærket arbejdsgruppen

jeg ikke om arbejdsgruppen ændrer indstilling på baggrund af høringssvarene

set ikke at man ændrer reglerne på det her område det synes jeg er en lille smule ærgerligt

indicier på at der er nogle problemer når det gælder om at få uafhængig rådgivning på det her

alle sammen vinder ved at der er samarbejde mellem læger og industri

eksempel omkring forskning udvikling af ny medicin nye behandlingsmetoder og det vi oplever

hele baggrunden for at arbejdsgruppen overhovedet har kastet sig over det her emne er problemer

industrien der oplever at læger trækker sig fordi de ikke kan leve med

læger der synes det er svært at finde ud af hvor

og så det allerstørste problem nemlig patienters tillid der viger

tager en runde mere

men i hvert fald vil jeg sige at

synes at det er vigtigt at kigge på hvor

er mindst risiko for industripåvirkninger og det tror jeg faktisk er noget af det arbejdsgruppen er rigtig godt rustet til at diskutere fordi der sidder repræsentanter hele vejen rundt

når ministeren for eksempel har været ude at udtale sig om

at læger ikke må investere i medicinalbranchen har ministeren været anderledes klar

meget positiv synes jeg og sagt at der bør være fuldstændig rene linjer så man som patient er sikker på at når man går ned til sin læge

er det lægens faglighed og ikke en virksomhed der taler på samme måde bør vi vel som politikere og som myndigheder kunne stole på at den rådgivning vi får har samme faglige vægt bag sig og ikke er påvirket af industriinteresser så hvordan kan det være at regeringen ikke har en principiel holdning til det her spørgsmål endnu altså spørgsmålet om hvorvidt

board man kan decideret være lønnet man kan tage del i

betyder i forhold til risikoen for påvirkning hvad det

tvivl om det det har sådan set hele vejen igennem den her debat været mit udgangspunkt at alle taber ved

en oplevelse af at habilitetsreglerne ikke er fulgt med tiden at de er uklare at vi har hele medicoområdet der slet ikke er reguleret alle har en interesse i at vi får moderniseret de her regler og det er sådan set

for den diskussion om aktier

til gavn i sidste ende for patienterne skal der være rene linjer klare regler og

er faktisk ret fortrøstningsfuld med at vi får

stillede lidt tidligere i dag for det det fik vi

ministerens parti og socialdemokraterne før valget lovede fire

milliard kroner ekstra om året til danske regioner og hvor

økonomisk krise så derfor har vi ikke pengene til det sådan er det

ikke bekræfte at der dengang dette løfte blev fremsat det var lige før valget

økonomisk krise i danmark 2 kommer de penge til danske regioner

både før og efter valgkampen i to tusind og elleve men det der

jo samtidig også er en del af fortællingen er at

sig at underskuddet var større end

orientere sig efter jeg vil bare sige at ambitionen om at sikre et sundhedsvæsen i verdensklasse med fri og

adgang ambitionen om at sikre at der bliver taget ordentligt hånd om vores ældre medicinske patienter som jo

at der ikke ligger patienter på gangene er en ambition som er fuldstændig intakt den her regering har høje ambitioner på sundhedsområdet det er faktisk sundhedsområdet der åbner vores regeringsgrundlag og vi arbejder benhårdt for

prioritere sundhed som område

det er for nogle prioriteringer man har haft hvad de er udtryk for og hvad man vil fremadrettet

når prisen på høreapparater falder hvis man så ikke sørger for at det

med til at give omsætning hos tandlægerne

ikke med til at give nogen danskere øget sundhed det synes

ja undskyld udtrykket rigtig sund økonomisk tilgang at have

på trods af krise på trods af økonomisk smalhals kan prioritere nye indsatser

i forlængelse af diskussionen om den ældre medicinske patient

million kroner i sidste års økonomiaftale med kommunerne lige præcis for at løfte indsatsen

ikke økonomisk krise dengang s og sf lovede fire

milliard kroner ekstra om året til sundhedsvæsenet

det andet spørgsmål jeg stillede var

milliard kroner ekstra om året som sundhedsministerens parti og et af de andre regeringspartier lovede lige før valget

to og tyve sekunder tilbage det kasseeftersyn der blev lavet viste at det på grund af ændrede konjunkturer i forhold til

jeg håber at ministeren er klar over at der ligesom var ændrede konjunkturer i forhold til

set ikke forkerte prioriteringer fra vk

var ja det er ganske rigtigt at der både før og efter valgkampen i to tusind og elleve var en økonomisk krise

vores gebærden her i landet

de vigtige løft regeringen vil give vores ældre borgere som er syge og i højere grad skal kunne blive i deres nærmiljø hjemme hos sig selv eller på kommunale tilbud i stedet for skulle ind på hospitalet når vi vil prioritere bedre kræftbehandling af nogle af de mennesker der ikke har fået gavn af løftet i kræftbehandlingen nogle af de mennesker der har flere sygdomme

bruger på sundhed der var krise

må jeg forstå det

også økonomisk krise da s og sf lovede fire

milliard kroner ekstra til danske regioner lige før valget

til regionerne

lange svar som så ikke var et årstal så må det være at regeringen har prioriteret anderledes de kommer aldrig for regeringen har valgt at sige i får ikke flere penge til

til de ældre medborgere så synes jeg

rigtig har noget med sundhed at gøre og at pengene skal ind på sygehusene for at det gavner patienter der er syge for i så tilfælde

at spørgeren er helt med på at noget af det vi skal løfte i de kommende år i høj grad er det nære sundhedsvæsen

i kommunalt regi det vil det være for en stor del af opgaverne men jeg tror også at vi skal prioritere og at vi kommer til at se stadig flere udgående funktioner fra sygehusene alene i forlængelse af regeringens telemedicinske handleplan vil man jo kunne løfte langt flere ting i borgerens eget hjem mens man trækker på specialisterne der nok fysisk er på sygehusene

er altså hjemme hos sig selv

ræsonnementet der handler om at vi også havde et kasseeftersyn der viste at tingene så værre ud end vi havde regnet med det kan man jo ærgre sig rigtig meget over men jeg er glad for vi har en regering der fortsat løfter sundhedsindsatsen og vil blive ved med det og vil blive ved med også at udvikle så vi får mere for pengene både ved at bruge

forretningsordenen den sekstende maj to tusind og syv hvor det blandt andet anføres at der

stilles spørgsmål om forhold ministeren er ansvarlig for som minister og derfor ikke om private forhold eller forhold ministeren er ansvarlig for som

men jeg vil selvfølgelig meget gerne som minister fortælle

med vækstplan dk har regeringen

og på den måde skaber vi jo varige job og vækst i danmark nu og frem mod

er en forudsætning for at vi kan fastholde og udvikle vores velfærd

er at lade stå til og bare basere sig på for eksempel ren løntilbageholdenhed med vækstplan dk sætter vi således aktivt ind på en række områder for at skabe varig vækst og nye arbejdspladser

områder vi lemper en række skatter og afgifter så vi styrker virksomhedernes konkurrenceevne som det ene som det andet øger vi de planlagte offentlige investeringer frem mod to tusind og tyve

meget af det som regeringens vækstteam har peget på er allerede med

vi vil i løbet af to tusind og tretten arbejde på at følge yderligere op på anbefalingerne fra regeringens otte vækstteam endelig lægger vi i forbindelse med et serviceeftersyn af

som skal anvende syv og tyve

en beretning fra sfs landsledelse hvoraf det fremgår at man ikke ikke glæder sig over den del af vækstudspillet som handler om lavere selskabsskat

om ministeren som minister for vækst i det her land ville glæde sig over et udspil fra regeringen

det skal vi også inden for erhvervs og vækstpolitikken

vækstplan dk er jo som jeg også nævnte før en samlet pakke og den skulle meget gerne gøre det attraktivt at investere og producere i

hvad angår selskabsskatten skal man selvfølgelig ikke være blind for at danmark rent faktisk er en meget lille økonomi vi kan ikke se bort fra at vores

sænker deres selskabsskat og som jeg nævnte før

er vækstplan dk meget bredere end selskabsskattelettelser og det har jeg jo lejlighed til at gøre rede for nu

og tyve initiativerne er der i planen cirka femten milliard

hvoraf fire milliard kroner går til selskabsskattelettelser

været bedre hvis elementet med en lavere selskabsskat ikke havde været en del af udspillet

var blevet taget ud ville det så have været ministerens vurdering at været en bedre vækstplan i forhold til at skabe jobs og

hele erhvervsområdet vi har fremlagt vækstplan dk den står jeg fuldt og helt bag noget af det som

komme med helt konkrete forslag til hvordan vækstvilkårene kan styrkes og det

viser at der faktisk er gode muligheder i danmark for at skabe nye job og ny vækst på en række erhvervsområder og

jeg også optaget af at virksomheder har adgang til den nødvendige kapital

for at afhjælpe de akutte finansieringsudfordringer for virksomhederne og vi vil gøre hvad vi kan for at bidrage yderligere til at styrke finansieringsmulighederne for vores virksomheder det er også det som vi gør rede for i vækstplan dk som skal ses i et samlet hele

er med på at ministeren så ikke i den her sammenhæng vil agere sf formand men agere minister og

skal det også være men når jeg så spørger helt specifikt om ministeren mener at det ville have været et bedre udspil hvis der ikke havde indgået et element af lavere selskabsskat altså som vækstminister så synes jeg at

et udenomssvar altså man hører mange fine ting og vi

i hvert fald i venstre i det udspil der ligger fra regeringens side det synes vi ser positivt ud og vi kan også fornemme

det er nogle gode forhandlinger vi har i øjeblikket men det undrer mig alligevel at

sf vækstminister ikke vil forholde sig specifikt til om hun faktisk glæder sig over eller er ked af at der er et element af lavere selskabsskat i det udspil som regeringen har fremlagt ministeren nævner tre elementer et af de tre elementer er skatte

bare spørge om ministeren mener at det ville have været et bedre udspil

at der er mange faktorer som spiller ind i forhold til om virksomheder investerer og producerer i danmark og selskabsskatten er kun en af disse

danmark er blevet kåret i the

blandt andet fordi de skandinaviske lande har en meget stærk velfærdsmodel og det er også noget af det

som er et væsentligt vilkår så ja der er mange rammevilkår som er vigtige og det er også vigtigt at vi er meget dygtige herhjemme det er jo noget af det som skal styrke vores vækst så for regeringen er det et selvstændigt

have faglærte uddannelser og videregående uddannelser og i det hele taget er vækstplanen at opfatte

et samlet hele der er i forhold til lettelser blandt andet også

massive offentlige investeringer og så på

og det står jeg selvfølgelig bag som minister

også godt vidste at

til betænkningen afgivet af udvalget for forretningsordenen den sekstende maj to tusind og syv og der står bla der

stilles spørgsmål om forhold ministeren er ansvarlig for som minister og derfor ikke om private forhold eller forhold ministeren er ansvarlig for

partileder så med vækstplan dk har regeringen fremlagt en samlet pakke i pakken indgår en række forskellige elementer der samlet set vil gøre det mere attraktivt at investere og producere i danmark overordnet set

og vi satser massivt på uddannelse i vækstplan dk

bedre vækstvilkår for virksomhederne skal sætte mere gang i investeringerne og så skal resultatet være

alle ønsker og det er at vi skal have skabt flere job det er nu vi skal ruste virksomhederne til når konjunkturerne vender igen når vi sænker selskabsskatten gør vi det for at sikre at det skal være mere

for de danske virksomheder

skabe nye produktionsarbejdspladser i danmark til gavn for de mange faglærte og ufaglærte arbejdere sådan set står og venter på at vi får sat

som er blevet offentliggjort kan læse at

den her skribent i lederen vurderer at i det udspil som

er der gode elementer der er nogle mindre gode elementer og der er nogle elementer som slet ikke er gode

svare på her og vil svare på her og jeg

det forhold at der er nogen der har givet udtryk for at der i det udspil

nu kommer finansministeren også til stede og det er jo meget passende kan man sige

jeg spørger ikke til ministeren som partiformand eller som noget andet jeg spørger blot til om ministeren er enig i den analyse som er blevet udtrykt

minde om at vi som regering har fremlagt en meget ambitiøs vækstplan for danmark og det vigtige er at vækstplan dk rent faktisk skaber grundlag for at vi får fornyet vækst og beskæftigelse herhjemme det er simpelt hen noget som alle i regeringen lægger vægt på og det tror jeg også at jacob jensens bagland ville gøre hvis det var at kunne samles om det

kun ved at gøre det mere attraktivt at investere og producere i danmark i fremtiden råd til at prioritere det som vi lægger vægt på og det er en stærk velfærd vores velfærd og sikring

til at ministeren skulle ryste på hånden men jeg er glad for at vi nu kan få slået fast at ministeren står fuldt og helt bag

indgået nogle kompromiser regeringspartierne imellem

må det være men jeg vil bare spørge uden reference til noget medlemsblad eller andet om ministeren mener at de elementer der ligger i regeringens vækstudspil er de rigtige elementer

uddanne fra ufaglært til faglært og videre det er den ene del

store offentlige investeringer og det tredje

er at vi går ind og ser på virksomhedernes vilkår herunder blandt andet selskabsskattelettelser

at at danskerne snart vil kunne glæde sig over at at der bliver en fælles opbakning til vækstplanen så vi kan få skabt de produktionsjob

har været fremme om de overenskomstforhandlinger som i øjeblikket

i finansudvalget ind til taler de offentlige arbejdsgivere det

sige kl danske regioner og finansministeriet naturligvis sammen og koordinerer tæt både før under og efter overenskomstforhandlingerne sådan har det altid været og sådan gør arbejdstagersiden selvfølgelig også den danske model går nemlig ikke ud på at det kun er arbejdstagersiden af forhandlingsbordet der

arbejdsgiversiden har samme legitime interesse i at koordinere tæt så selvfølgelig samarbejder jeg tæt med andre offentlige arbejdsgivere det har min forgænger også gjort

de interesser vi varetager som

er jo ikke vores egne personlige interesser men i sidste ende skatteborgernes interesser nemlig at vi som samfund får mest mulig velfærd ud af lønkronerne i den offentlige sektor det er over tre hundrede milliard kroner om året som jeg også understregede i samrådet er der hverken noget nyt eller mærkeligt i at begge sider af forhandlingsbordet

på tværs i hvert deres fortrolige rum derfor beror det også på en grundlæggende misforståelse når det fremhæves som noget odiøst at kl og finansministeriet har koordineret meget tæt også i forbindelse med dette års overenskomstforhandlinger

arbejdsgivere har i årevis ønsket at gøre op med lærernes rigide arbejdstidsregler

er den eneste forskel ved overenskomstforhandlingerne i år at arbejdsgiversiden denne gang har stået fast på det krav som kl og

alvorlige skridt at varsle den konflikt vi står i nu

jo fordi det er forudsætningen for at kunne tilbyde vores børn og unge den bedst mulige uddannelse

måske alligevel er en lille smule usædvanligt i hvert fald ifølge arbejdsmarkedsforskere og forskere i forvaltning er at finansministeriet allerede den attende oktober to måneder før første forhandlingsmøde mellem kl og danmarks lærerforening fastslår at pengene til

at regeringen fremlægger et forslag til en reform og siger til dem der måtte ønske at indgå en aftale om det tag det roligt en stor del af finansieringen klarer vi ved de kommende

som eksperter siger er helt usædvanligt

være under en arbejdskonflikt jeg jeg hører mange forskellige meninger

usædvanlige i det her og vurderingen af det herunder

markeret meget tydeligt at efter deres opfattelse er det her inden for rammerne af den danske model jeg tror endda at en af dem har brugt udtrykket slavisk inden for rammerne

når det gælder folkeskolereformen

korrekt og

ikke noget som helst hemmeligt i at vi har en ambition om at kunne gennemføre en reform af folkeskolen

blandt mange andre ting indebærer at lærerne er mere sammen med eleverne

på at de får et bedre afsæt for deres videre tilværelse altså evner til at tage en uddannelse og få et arbejde bagefter det er lagt tydeligt

overenskomstresultatet og hvis det ikke er usædvanligt

debatten om selve konflikten en del af debatten hvor man forsøger at vinde sympati frem og tilbage mellem parterne jeg har hørt synspunkter der matcher herre per clausens synspunkt

et stort omfattende projekt der gælder uddannelse og særlig folkeskolen

vi stået fuldstændig åbent ved hele vejen igennem der er ikke stukket noget under stolen på det punkt vi ønsker

for børn og unge

har fremlagt et forslag til

man skulle finde finansieringen på trods af at ministeren ikke kan nævne nogen

fastholde at det ikke er usædvanligt ting der ikke er sket før er ikke usædvanlige jeg synes måske nok at en lidt ny udlægning af

klart gældende i offentligheden at de finder at det der her foregår er inden for rammerne af

og at det jo i øvrigt er sådan når det gælder

i forhold til de ønsker vi har de visioner vi har og også det formål vi ønsker at opnå så jeg synes ikke at der er noget grundlag for

spekulere videre i en konspiratorisk retning

del af vækstplan dk har fremlagt en målsætning om at der frem mod to tusind og tyve skal frigøres tolv milliard kroner via en fortsat modernisering af den offentlige sektor det er midler som skal anvendes til at styrke kernevelfærden på eksempelvis sundhedsområdet

bruges færre penge i den offentlige sektor på baggrund af det her sigtepunkt

sinde at vi gør hvad vi kan for at vi får så meget velfærd som muligt for pengene det finder jeg afgørende for at vi bevarer og udvikler den velfærdsstat vi har opbygget gennem et helt århundrede

det er vigtigt at man sætter de tolv milliard

der her diskuteres lidt i perspektiv det svarer til at den offentlige sektor bliver cirka nul procent mere effektiv om året de næste syv år til sammenligning forventes den private produktivitetsvækst i samme periode at udgøre en

årligt det vil sige at der ikke tale om nogen urimelig eller og urealistisk målsætning jeg vil sige

være underligt hvis vi ikke havde en ambition om at vi også i den offentlige sektor skal have mere for pengene ud over at de frigjorte midler løbende skal geninvesteres i den

muliggør regeringens økonomiske politik jo også en vækst en realvækst i det offentlige forbrug

mod to tusind og tyve og det vil ligeledes medvirke til at forbedre kernevelfærden det vil sige at vi har taget væsentlige initiativer for

han mente var helt nødvendigt før valget

vil bare spørge finansministeren om

løfte bare en lille smule af sløret for

der gør at man kan gå fra at sige fem milliard

situation hvor der ikke er sket andet end at finansministeren er i færd med at afprøve muligheden for ved overenskomsterne at lave markante forringelser af de offentligt ansattes

derfor er spørgsmålet vel relevant om det ikke er det som sker her

fem til tolv milliard kr fordi man vurderer at der er større potentiale i forringelser af arbejdstidsaftaler end man oprindelig havde troet eller måske oprindelig havde haft

har et velfærdssamfund i danmark hvor den offentlige del af økonomien fylder meget heldigvis

et samfund på og hvor vi som en af de få regeringer overhovedet i europa lægger op til at prioritere flere ressourcer til velfærd i de kommende år men samtidig anerkender at situationen er så stram og krisepræget

skal være et særligt fokus på at bruge de penge vi i

vel at mærke et sigtepunkt for at de penge ikke hives ud til andre formål men bruges til velfærd og dermed også til lønkroner i den

for dårlig ledelsesstil fra finansministerens

så er det rigtige tal men en ting er jo at have et tal der er rigtigt fordi man har brug for tolv milliard

fuldt finansieret på alle leder og kanter uden det her initiativ og det kan enhver forsikre sig

den igennem her er tale om et sigtepunkt som handler om at frigøre midler til bedre velfærd ud over det der i øvrigt er finansieret

at andre klart beskrevne initiativer falder væk hvis ikke den her ambition skulle kunne indfries

det er jo fint at debattere de her spørgsmål jeg er helt på sin plads det skulle bare gerne være

ellers må jeg bare sige for mit vedkommende at

en ambition på fem milliard kr men jeg kan heller ikke se noget urimeligt i at have en på tolv

økonomisk situation der vil gøre det meget svært i de kommende år år at styre

for os der ikke er vant til altid at operere med så store tal

hvad er i grunden baggrunden for at man

her tal findes der noget belæg for at gøre det eller er det bare de tal der er nødvendige for for eksempel at beskrive en situation hvor man

mange sammenhænge men men nej der ligger ikke et egentligt grundlag i form af færdige forslag som realiserer det her sigtepunkt det er et politisk valg at man sætter sig det mål at række ud efter efter det beløb

det relevante tal den relevante beregning i den sammenhæng er at det svarer til en effektivisering på nul procent om året

procent dygtigere hvert år i en sektor der fylder en ganske stor del af økonomien og som

og der er det mit synspunkt og det er ikke bare et synspunkt det er et faktum at s og sf ikke opnåede flertal i folketinget ved folketingsvalget og at jeg som minister tillader mig

mig til de aktuelle parlamentariske forhold for regeringen og ikke til hypotetiske overvejelser om hvad der ville eller ikke ville være sket hvis vi

det er regeringsgrundlaget der er grundlaget for at vi nu har dannet en trepartiregering

og det er der ikke noget nyt eller overraskende i

valgresultatets skyld at man ikke havde gennemført det og forleden i deadline blev

ville have gennemført det og der må jeg sige

der er tale om hypotetiske

foranlediget af de her spørgsmål men jo også foranlediget af de svar som finansministeren tidligere har givet mig for jeg har tilbage i to tusind og elleve spurgt finansministeren om han ville vurdere socialdemokratiet og sfs udspil fair løsning

tyve og der henviser finansministeren til sin forgængers svar

regnede ud at fair løsning var underfinansieret

to tusind og elleve blevet spurgt om og den seksogtyvende oktober to tusind og elleve bekræftet at fair løsning var underfinansieret sted mellem to og tyve og ni og tredive milliard kroner

ville jo gerne om finansministeren ville være ærlig og sige

et spørgsmål om valgresultatet og sammensætningen af folketinget der er afgørende for at socialdemokratiet ikke længere mener at fair løsning er svaret men simpelt hen fordi det ikke hang sammen som finansministeren

godt være at venstre ikke opererer på den måde men det gør

at den føres på baggrund af bidrag fra alle de tre partier der sidder i regering herunder nogle elementer som vi hele vejen igennem har lagt fuldstændig afgørende vægt på nemlig at vi investerer i mere vækst og beskæftigelse vi har hævet det offentlige

til det højeste niveau i tredive år det var en stående diskussion før folketingsvalget om man skulle skubbe videre i den retning og det gør vi vi har sat os langt højere ambitioner på energiområdet hvilket også giver en vækst i vores investeringer og skubber til

realitet og en lang række andre ting er blevet

hvis ministeren havde et flertal

men det vil ministeren så ikke svare på og det kan jeg

svaret er jo at det ikke kunne lade sig gøre det kunne ikke lade sig gøre at gennemføre fair løsning selv om vi alle

så ville finansministeriets maskiner jo

det ville være så økonomisk uansvarligt

sinde før og det er jo det der er den reelle forklaring på at

man gik til valg på noget der ikke hang sammen og det har finansministeren jo selv bekræftet grunden til at det

det er en dårlig idé for så at fremlægge en vækstplan

for en politik man kan forvente af regeringen og der er det da bare væsentligt at vide om finansministeren har fortrudt det skriv han lavede

elementer kommer netop fra fair løsning nemlig et forsigtighedsprincip om at uanset hvad man diskuterer og

at man fra mange forskellige sider har vurderet at den økonomiske politik der

opfattes som betydelig mere ansvarlig og i øvrigt også erhvervsvenlig end det der var tilfældet under den tidligere regering hvor spørgerens parti havde hovedansvaret og i øvrigt ikke var klar til at dele det med andre

et udspil som finansministerens parti gik til valg på

i skatter og afgifter jeg tror at sytten milliard kroner og nu vil finansministeren så ikke politisk forholde sig til det fordi nu ser parlamentet ud som det nu engang gør politisk er det da uhyre relevant at vide om finansministeren politisk synes at de tiltag der lå i fair løsning

spørgsmål om den parlamentariske sammensætning det er jo et spørgsmål der vil afsløre hulheden i den plan som socialdemokratiet gik til valg på som finansministeren var pennefører for og som ville understrege og udstille at det var hamrende økonomisk uansvarligt at det ville have bombet dansk økonomi tilbage og at det ville have efterladt et hul i statskassen på et sted mellem to og tyve og ni og tredive milliard kroner er det ikke sandheden vil

parti gjorde gældende før valget at nu var der to streger under facit og havde lagt krisen bag os det var ikke korrekt heldigvis fordi vi stadig væk står i en dyb krise har vi så ikke mindst på foranledning af mit parti det forslag der omtales investeret massivt i vores fremtid og

kontrol og vi har gennemført en konkret økonomisk politik der fra mange sider vurderes at være mere erhvervsvenlig og mere ansvarlig

folketingsvalget ikke fik det udfald at s og sf fik flertal vi fik mulighed for at danne en mindretalsregering

med det radikale venstre vi fører en synes jeg bundfornuftig økonomisk politik på baggrund af det regeringsgrundlag vi har indgået

dengang var meldingen fra finansministeren og finansministerens parti

i år to begynde at afdrage på statens gæld hvis man gennemførte den politik så kan jeg da ikke forstå at finansministeren som bryster sig af at

være økonomisk ansvarlig og af at tingene skal

har lagt et forslag til side som ville have betydet at vi skulle have haft overskud på statens budgetter

vælger en anden politik som betyder at der er store underskud

ikke vedstå at det her ikke drejer sig

om at det valggrundlag som finansministeren var pennefører for var underfinansieret med et sted mellem to og tyve og ni og tredive milliard kroner

også i sit regeringsgrundlag ikke kunne bruge det udspil

da være på sin plads at finansministeren indrømmede at tingene ikke hang sammen og

skrive et regeringsgrundlag der lå langt væk fra det man gik til valg på det ville da være helt legitimt at finansministeren

underfinansieret som finansministeren selv har bekræftet med et sted mellem to og tyve og ni og tredive

side fordi man ikke rigtig har nogen

stor lyst til at gå ind i diskussionen om om det reelle og det aktuelle det reelle og det aktuelle

at man førte en økonomisk politik gennem ti år hvor man suverænt bestemte

før valget at det havde løst landets problemer der var to streger under facit krisen havde man lagt bag sig det viste sig

som handler om nogle ret fundamentale ting i vores økonomi det får vi heldigvis gjort noget ved

de ting vi gør ved det er at investere massivt i vores fremtid præcis som

valget og det fører så til at ganske mange mennesker bedømmer sagen sådan at det er mere ansvarligt

at finansministeren kan bryste sig af at have lavet reformer for noget der giver et arbejdsudbud på omkring tyvetusind alle de aftaler som regeringen har lavet der har givet positive arbejdsudbud har venstre været med i dem der har trukket den forkerte vej har regeringen lavet sammen med enhedslisten

omkring tyvetusind når vi gør tallet op

de sidste tre år vk regeringen havde ansvaret for danmark var tallet

tale om hvem der tog initiativ til at gennemføre reformer der skulle

fremtidssikre det her samfund skal vi vist lige have historikken med men spørgsmålet er bare for at vende tilbage til det

dansk økonomi ville have været i en bedre situation hvis man havde gennemført

ville man så have været i en bedre situation i landets økonomi i dag

vores erhvervsliv den handler om vores uddannelsesniveau vores produktivitet vores investeringsniveau vores konkurrenceevne det må da vække en

eftertanke hos spørgeren når man spørger et repræsentativt udsnit af danske erhvervsledere

utvetydigt at det der er foregået efter regeringsskiftet anser de for at være bedre for landets økonomi og for dansk

havde ansvaret og løftede det på sin egen måde uden at inddrage andre partier end sit

men det

forholder sig og det er også vigtigt

en situation hvor den slags beslutninger skal træffes

for landets økonomi når finansministeren nu fremhæver reformer og tiltag skal jeg bare

hvor mange af de tiltag og reformer

med et sted mellem to og tyve og ni og tredive milliard kr

er mange der mener at der er temmelig langt fra den politik som regeringen gennemfører og så til den man gik til valg på så det ville være rart hvis finansministeren

det er enormt ærgerligt at der skal være en debat i danmark om at der faktisk ikke var særlig

der er som sagt mange elementer i den

vi har indgået en meget meget stor energiaftale den har fået opbakning fra dansk erhvervsliv

vejen rundt vi har foreslået massive investeringer i hele

ikke nogen tvivl om det der sker nu anses for at være mere ansvarligt end det der skete

endnu ikke kan betale registreringsafgiften på et indbetalingskort når de har fået nedvejet deres bil

er glad for at kunne fortælle at skat arbejder på en løsning der gør det muligt at betale registreringsafgiften via netbank eller lignende hvorefter køretøjet efter nedvejning også kan indregistreres en hvilken som helst privat pladeoperatør skat forventer at have løsningen klar inden sommerferien

skat oplyst at borgere der ikke ønsker at betale registreringsafgiften ved et af skats fire motorcentre i stedet kan vælge at indbetale registreringsafgiften på en check der sendes til skat altså indtil netbankløsningen åbner kan man

således ikke en nødvendighed at borgeren ved nedvejningssager kører til et af skats fire motorcentre på skats hjemmeside som jeg kan anbefale alle at slå op på er der redegjort

taastrup for at få lov til at betale det som man er

eller eller

og at den løsning så også kommer inden

men er der andre steder inden for

spørgsmålet men hvis der er vil ministeren så

i øjeblikket for danske skatteydere vi arbejder og produktudvikler hele tiden vores system så det bliver så nemt som muligt for borgerne at få deres skat afregnet og

jeg ved ikke om der er parallelle

betyder at man har måttet finde

noget tid men i det omfang der er problemer

man skal kunne betale til skat uden at man skal køre flere

hensyn til os to men af hensyn til

hvis man ikke på en nem måde kan betale

specielle udfordringer men det er rigtigt er af hensyn til borgerne

en lillebitte ting som det at skulle betale et beløb

det er meget meget vigtigt at alle systemer inden for det offentlige

undersøgelse der ligger bag og derfor er det selvfølgelig svært at gå ind i en konkret diskussion mere generelt kan jeg sige at

tilfredsstillende hvis taxachauffører eller

anden faggruppe ikke kan udføre deres arbejde i fred og ro vold og trusler om vold hører

det er ikke ordentligt og rimeligt

også rent faktuelt oplyse at taxachauffører allerede i dag skal gennemføre

obligatorisk kursusforløb hvor man blandt andet undervises i hvordan man undgår og forebygger konflikter ligesom en taxa skal have

indvendig tv overvågning med tydelig skiltning

neddæmpe risikoen for vold

gør det muligt at hjælpe chaufføren meget hurtigt hvis situationen skulle opstå taxalovgivningen omfatter således bestemmelser som bidrager til at sikre chaufføren tryghed i arbejdet

store tal det handler altså fyrre procent af de adspurgte har følt sig truet inden for det sidste år og en og tredive procent svarer at de direkte har været udsat for vold eller overfald

taxachauffører der enten har følt sig truet eller direkte har

at det er det er noget som vi

også ministeren bør interessere sig alvorligt for ministeren har jo tidligere udtalt følgende det ligger mig og

meget på sinde at vi fra statens side er særlig opmærksomme på arbejdsmiljøreglerne og sørger for at de overholdes på de arbejdspladser

det må jeg forstå således at transportministeren

om det var en forkert minister det var stillet til det kunne også være justitsministeren i forhold til politiets indsats men som sagt

god indsats når situationen opstår derfor spørger jeg

en række tiltag som ligger i lovgivningen i dag jeg nævnede dem indledningsvis og jeg har svært ved at se

der kan gøres mere end tv overvågning og de andre ting

sige er der nogen der kan komme med gode forslag til hvordan vi kan bekæmpe vold imod nogen der udfører deres

som i det her tilfælde taxachauffører så lytter jeg da gerne til det men det er jo

men er der nogen der har gode ideer til andre ting så

på stående fod selv komme i tanker om noget så jeg tager den undersøgelse som jeg så ikke kendte i forvejen alvorligt jeg tager enhver situation hvor taxachauffører bliver truet i forbindelse med

men det fritager jo ikke en minister en minister er jo

i alle henseender inden for sit ressortområde så en minister og i det her tilfælde transportministeren

arbejdsmiljøet for danske taxachauffører

at branchen selvfølgelig også gør det så jeg vil spørge ministeren meget konkret om ministeren

til sit ministerium og de folk der arbejder med det i ministeriet

kunne gøre ud over det der allerede er gjort

sådan at vi har et udvalg siddende som kigger på hele branchen her og skulle der være nogen i forbindelse med det udvalgsarbejde det er

så hører jeg meget gerne om det

udfarende kraft i forhold til at tage initiativer

at ministeren vil påtage sig det ansvar at gå tilbage til sit system og sige hvad kan vi gøre på det område her vil ministeren

og når branchen har fået lavet en sådan undersøgelse

at henvende sig til mig så vi kan få en

før men det eneste man næsten kan forestille sig der kan gøres mere er at indrette taxaer som vi kender det

andre lande hvor der er en klar adskillelse men det vil måske også gå imod nogle af de traditioner kultur som vi har i danmark

har gode ideer så hører jeg gerne på det

sagen er den at vi har en folkeskole ovre i vestjylland der er blevet politianmeldt på grund af at

er et dårligt indeklima

sådan at de forbedringer der så skal ske koster to en halv million kroner

kunne det selvfølgelig være både ret

at udbedre de ting som der skulle udbedres på

står til at skulle rives ned og at man allerede er i gang med at bygge en ny skole

i to tusind og femten vil der stå en ny ny

jo godt synes urimeligt at man nu skal bruge to en halv million kroner

at lave et ventilationssystem som jo faktisk aldrig rigtig kommer i brug fordi

til den tid det synes jeg er en meget uhensigtsmæssig måde

bruge offentlige midler på og det er selvfølgelig det jeg gerne vil diskutere med ministeren i dag

ministeren er enig med mig i

spare penge for at lave reformer der gør at flere mennesker kommer ud på arbejdsmarkedet

skal hældes to en halv million kroner ud til ja så at sige

kan have store konsekvenser det kan det

sidde mange timer i et dårligt indeklima

koncentrere sig og det kan også have større konsekvenser end som

som et dårligt arbejdsmiljø herunder et dårligt indeklima kan give

efterhånden rigtig lang tid siden og at der har været rig mulighed for at rette op på nogle af de problemer

og jeg forstår ydermere

komme problemerne til livs men at det

man er blevet bedt om på den pågældende skole er at sørge for at der er et ordentligt arbejdsmiljø

at ændre på udluftningen

vil det koste to en halv million kroner

så er mit spørgsmål bare til ministeren er det fornuftig brug af offentlige midler når det nu er sådan at skolen skal rives ned lige om lidt man er gået i gang med at bygge en ny skole lærerne synes det her er en dårlig idé skolelederen synes det er en dårlig

idé eleverne synes det er en dårlig idé forældrene synes det er en dårlig idé jeg kender kun

helt enig med ministeren i at indeklimaet skal være i orden og arbejdsmiljøet skal være i orden det er der jo ikke to meninger om men det er jo altså også bare et spørgsmål om om det er det helt rette tidspunkt og om det er den helt rigtige måde at gøre det på man skal til at bygge en ny skole til en hundrede og fem og halvfjerds million kroner er det så fornuftig brug af offentlige midler

hælde to en halv million kroner i et ventilationssystem der aldrig nogen sinde kommer i gang for

kort tid før en skole skal nedrives det har jeg hverken sagt mundtligt

det jeg forholder mig til er at der skal være en balance i den måde vi tilrettelægger vores arbejde på

vi sikrer at der er et ordentligt arbejdsmiljø at mennesker ikke kommer til skade af at gå på arbejde at vi får antallet af arbejdsulykker ned at mennesker ikke bliver nødt til at forlade arbejdsmarkedet på grund af sygdom og nedslidning på den ene side

skal have et samfund herunder en samfundsøkonomi til at fungere som det er blevet mig oplyst

krav om at der skal etableres et

det man er blevet påbudt er at sørge for at der kommer et ordentligt indeklima og som jeg forstår arbejdstilsynet kan det være at en metode til at sikre det er at man åbner vinduerne

at åbne vinduerne og sørge for frisk luft en

jeg ved endda at skolelederen har foreslået at man kunne åbne

helt bogstavelig talt for at få noget frisk luft ind så hvis det kan blive enden på sagen at ministeren i dag kan sige hvis i bare åbner vinduerne på snejbjerg skole

glemmer vi alt om den sag så kan jeg love ministeren at jeg er meget tilfreds og det tror jeg også at

som minister så det jeg kan give udtryk for

er den principielle politiske holdning fra min side til hvordan vi i

er selvfølgelig også min opgave at sikre at den måde arbejdstilsynet bruger ressourcer på er klogest

det ikke en ny sag der her refereres

over for mig fra arbejdstilsynets side

tidsramme i forhold til hvornår skolen

har bare forstået det sådan at det arbejdstilsynet

på den pågældende skole er at der et dårligt indeklima og at der er

veje til at opnå det resultat at der er et ordentligt indeklima herunder

næsten enslydende og derfor må mit svar jo også

skolen er blevet pålagt at foretage massive investeringer jeg vil også tro at

manges øjne ikke er at betragte som det beløb spørgeren spørger ind til men men som

anden sag men som det er mig oplyst

det er selvfølgelig en vigtig del af arbejdstilsynets arbejde når de konstaterer at der er et problem

også kunne reagere derpå når det så er sagt skal vi

der er tusindvis af danskere der bliver syge hvert år af at gå på arbejde der er mennesker der mister deres førlighed i de værste tilfælde

mennesker der mister livet på grund af dårligt arbejdsmiljø så indsatsen for at hindre nedslidning og sikre et ordentligt arbejdsmiljø

en fornuftig måde og det skal indrettes på en sådan måde at vores virksomheder kan producere og at vores medarbejdere kan gå på arbejde og den balance har vi en fælles interesse

investering på to en halv million kroner

at betragte som en massiv investering

skatteborgernes penge man jeg kan sige at for mig er en investering på to en halv million kroner

en meget stor investering af skatteborgernes penge og en meget skidt investering jeg synes at det her er mangel på fornuft jeg synes at det er en fuldstændig

eklatant mangel på

spørgsmål om at jeg negligerer arbejdsmiljøet faktisk tværtimod

vi har med en en kommune at gøre der er i gang med

bygge en helt ny skole til en hundrede og fem og halvfjerds million

arbejdstilsynet politianmeldt kommunen og bedt dem om at udbedre nogle skader vil komme til at koste to en halv million kroner

et særligt ventilationssystem

er man blevet pålagt at rette op på de problemer der er

installere et særligt apparatur hvis det modsatte

hører jeg selvfølgelig gerne om det jeg forstår også er det er sådan at

over for herning kommune så det er ikke nogen ny problemstilling vi her diskuterer og ligegyldigt hvordan man vender og drejer det

skal bruges af midler og tid og energi

eksisterende bygninger men det ændrer jo ikke på at ligegyldigt hvor lang tid

i bygninger hvor der er

må vi vel også kunne blive enige om nu

skolen lufter ud i den næste tid at

river skolen ned bygger en helt ny og slipper

for den her investering til to en halv million kroner jeg vil bare sige mange tak for det svar det synes jeg er dejligt og jeg er helt sikker på

danske arbejdspladser det har arbejdsgiveren et ansvar for at sikre

bliver overholdt jeg skal ikke gå ind i en konkret sag

politianmeldelse jeg kan tilkendegive min politiske holdning og den er følgende vi skal sikre et ordentligt arbejdsmiljø i danmark det har stor betydning for den enkelte medarbejder hvis det er en medarbejder på en virksomhed hvor der også kommer andre borgere

indeklimaproblemer kan have stor betydning for de børn der er på en skole hvis

undervisning så man må ikke undervurdere at det problem kan give andre problemer på den anden

skal vi altid balancere tingene på en måde så den sunde fornuft

bør selvfølgelig også gøre sig gældende i den her sag

forkortelsen af dagpengeperioden det gjorde vi dengang

forkert tidspunkt at lave en dagpengereform

det mener vi sådan set stadig væk at det var

lige så rigtigt er det jo at mandaterne ved folketingsvalget i to tusind og elleve fordelte sig sådan at der var en endda massiv opbakning til de partier der står bag dagpengereformen det var situationen dengang

om at rulle forkortelsen af dagpengeperioden tilbage

til de dagpengemodtagere der stod til at falde ud af dagpengesystemet og tingene hænger jo sammen for man bliver ved med at fortælle dagpengemodtagerne at man nok skal løse deres problemer så hvordan stiller ministeren sig til at man

job der var målrettet dagpengemodtagerne det lyder jo for enhver som om

synes jeg jo at vi har en

den hjælp og den bistand og den støtte og det sociale sikkerhedsnet der er nødvendigt der er en reel problemstilling på dagpengeområdet og den problemstilling handler selvfølgelig om de tusindvis af danskere der står over for at deres dagpengeret enten lige er ophørt eller kommer til at ophøre i de kommende måneder jeg tror det er vigtigt at

ikke er nogen der løber fra at det store udfald der er af vores dagpengesystem

hænger nøje sammen med indfasningen af dagpengereformen derfor synes jeg jo at ikke mindst de partier der vedtog den dagpengereform har et ansvar for at hjælpe de pågældende mennesker

jo bare i al stilfærdighed konstatere at den her regering har gjort mere end den tidligere regering gjorde vi har lavet

midlertidig forlængelse af dagpengeperioden vi har lavet

så har vi lavet en uddannelsesordning hvor man har mulighed for uddannelse kombineret med forsørgelse alt det gør vi fordi vi ved at der er mennesker der står i en svær situation

vi har lavet en aftale med både de offentlige

med henblik på så at sige at give vores langtidsledige muligheden for at

komme ind i det loop der handler om jobåbninger men en jobgaranti

tolvtusinde og femhundrede akutjob målrettet de dagpengemodtagere der stod til at falde ud af dagpengesystemet det vil

den ordning der er nogle af vores langtidsledige der har fået ansættelse ad den vej det er desværre ikke så mange som man kunne ønske sig det har aldrig været sådan i den aftale at den indeholdt en jobgaranti og det ved spørgeren jo godt hvorfor den ikke gør

det job der udbydes og den ansøger der søger

og i nogle sammenhænge har arbejdsgiver og arbejdstager kunne finde hinanden det er positivt ikke mindst for det enkelte menneske

i andre sammenhænge ikke derfor kan den her ordning ikke stå alene og har aldrig skullet det den skal ses i sammenhæng med de øvrige initiativer

aktuelle forhandlinger om en vækstplan hvor

såfremt man får det nødvendige mandattal dertil og får man ikke de halvfems mandater må man jo

vi socialdemokrater fik ikke halvfems mandater

ændre reglerne på dagpengeområdet det stod klart efter valget og det gør det

fortsat det hindrer os imidlertid ikke i at gøre alt hvad vi kan for at afbøde de negative konsekvenser af en hård indfasning af dagpengereformen og nogle i øvrigt

kan få flertal når de ved de ikke kan få flertal bag den politik er det så troværdigt at

når danskerne har talt når valghandlingen er overstået tælles mandaterne op og det er mandaterne i folketinget der bestemmer hvilken politik der kan føres

vi i mange sammenhænge er tvunget af givne

omstændigheder til at samarbejde med hinanden og finde løsninger på tværs og der vil jeg set gerne invitere venstre

vi har foretaget en række ændringer på det her område men men kendetegnende for

vidste udmærket godt at det radikale venstre ikke ville bakke op om det og de vidste udmærket godt at meningsmålingerne

et flertal alene og lovede at rulle ændringerne i dagpengeperioderne tilbage er det troværdigt når man udmærket godt er klar over at

man kan gennemføre det er minimal at man så siger

efter valget står last og brast om det regeringsgrundlag man har kunnet opnå enighed om det gør jeg og

i regeringen også det ændrer selvfølgelig ikke på

der da forskelle også imellem de tre nuværende regeringspartier nøjagtig som der i øvrigt var det mellem de regeringspartier der

regering før og sådan vil det givet også være for eftertiden så et parti skal

gå til valg på det man gerne vil gennemføre hvis man får mandaterne dertil og i demokratiets hellige navn indgås der så kompromiser og pragmatiske løsninger bagefter

været i danmark i mere end hundrede år og jeg håber

socialdemokraterne og sf ikke havde nogen jordisk chance for at skaffe et flertal

og sf gav i valgkampen

det er jo ikke en ny

de politiske partier selvfølgelig for at få deres mærkesager igennem det gælder for partiet venstre som det gælder

for socialdemokratiet men i sidste ende er det jo altså

og det gælder på dagpengeområdet som det gælder på alle andre områder

det korte svar på det er nej

vi hele tiden vil komme til at skulle foretage rettelser randzonekompensationskortet vil også løbende blive tilrettet

der bliver lavet naturgenopretningsprojekter

matthiesen spørger til de femtentusind randzoner må jeg antage at det drejer

firehundrede ændringsanmodninger som naturerhvervstyrelsen har omtalt

naturerhvervstyrelsen faktisk modtog treogtyvetusind ændringsanmodninger fra cirka fire tusind ni hundrede landmænd det svarer til seks procent af de samlede vandløbsstrækninger

af disse ændringsanmodninger omhandlede cirka femtentusinde og firehundrede i særlig grad for eksempel tørlagte og rørlagte vandløb

afspejler ikke enhver detalje i naturen men i takt med at vi får ændringerne fra landmændene som jo kender deres marker

som rigtig mange landmænd er er i lige her og nu kan man sige

ud fra de kort de har til rådighed

at det også kommer til at udløse kompensation ud fra de

indgive en ændring og det har de jo gjort i stor stil og det er

fået rettet rigtig rigtig mange af de fejl der måtte være men mit råd til den enkelte landmand er naturligvis at han jo kun skal søge om kompensation for en randzone som han rent faktisk

den danske randzonelov og dermed også at landmændene af den grund

udledningen af kvælstof for at reducere forbruget af sprøjtegift og af fosfor

at skabe sammenhængende natur i danmark og så ovenikøbet også på sigt give borgerne mulighed for at komme ud i naturen give borgerne adgang til de her naturarealer som opstår med årene det er jo helt fantastisk for at opnå det har vi simpelt hen lovet landmændene at de bliver kompenseret for det tab de har ved randzonerne

mere lige vilkår for landmænd syd og nord for grænsen jeg tænker på

randzonekortene

vi justerer ikke kortet afhængigt af hvad der sker i tyskland men man kan sige at virkemidlet randzone

en følge af eus vandrammedirektiv

som handler om at vi skal sørge for at der

og i vores vandmiljø og det er så det

om man synes det ene eller det andet er rigtigt jeg synes det er rigtig vigtigt at holde fast i at randzonerne

så mange parametre de giver ikke kun på kvælstof men også på fosfor på sprøjtegift på sammenhængende natur på adgangen til naturen for helt almindelige danskere

af om de udsatte børn får den hjælp de har behov for og om hjælpen er af høj kvalitet og det er uanset om de er anbragt

motellet i hjørring kommune er en døgninstitution til børn der anbringes uden for hjemmet med tilsynsreformen som træder i kraft den første januar to tusind og fjorten vil det være det nye socialtilsyn som skal føre tilsyn med stedet drejepunktet beskriver sig selv som et dagbehandlingstilbud der har kontaktpersonordning skoleundervisning sejlads og så videre det er altså et dagbehandlingstilbud og ikke et anbringelsessted og derfor vil det ikke ligesom motellet være omfattet af det nye socialtilsyn men kommunen

visiterer de konkrete børn til har den nødvendige kvalitet så vidt jeg har forstået er hjørring kommune i øvrigt holdt op med at visitere nye børn til drejepunktet jeg kan i øvrigt oplyse at ministeriets taskforce på børneområdet skal til hjørring kommune for at rådgive om tilrettelæggelsen

på det sidste har set sager hvor der har været omsorgssvigt af børn på døgninstitutionerne det har jo været massivt oppe i pressen her på det sidste og i dansk folkeparti er vi glade for den aftale vi har indgået med regeringen men for os er det også utrolig vigtigt at vi hele tiden kigger på hvad det er vi kan gøre bedre et af de områder hvor jeg tænker at vi kan forbedre det er når vi taler om uddannelse af personalet det er alt fra rengøringsassistenter til traktorførere man sætter til at være støttepersoner for mange af de børn er det ikke en relevant diskussion vi kunne tage og er det ikke på tide at vi kunne optimere uddannelsesniveauet hos dem der skal passe på vores allermest sårbare børn

er i varetægt til en eller anden form for institution eller et botilbud

deres uddannelse og deres velbefindende er mennesker der ved hvad de har med at gøre

og en af de ting som vi har taget med

disse nye socialtilsyn der kommer skal give påbud

til at løfte den opgave med de metoder som de skal arbejde

og vi har lige præcis gjort socialtilsynene så stærke og givet dem så mange muskler at de kan give et påbud til stederne

henvender sig til sagsbehandleren jeg har oplevet mange eksempler

de pårørende har henvendt henvendt sig til sagsbehandleren eller at

på døgninstitutionen har henvendt sig og hele tiden bliver de mødt med det her med at det

det der er problemet er jo at lokalpolitikerne i kommunen lokalpolitikerne i socialudvalget

idé om hvor meget der bliver klaget så længe klagerne

det tilsyn også tager børnene og de unge alvorligt men kunne vi ikke også samtidig optimere klageadgangen i kommunen når

pårørende eller unge mennesker selv eller mennesker der har været ansat på et sted

anbringelsessted ikke er i orden det kan være grumme ting der har fundet sted

det kan være tvivlsomme pædagogiske metoder som jeg vil betegne som overgreb mod de

er nogle pressefolk som begynder at interessere sig

derfor har vi jo gjort det sådan

hvor der står ser du noget

skal være så skal du ringe hertil det telefonnummer går

som skal sørge for

handlet præcis på de mistanker eller bekymringer der bliver ringet ind

og det vil sige at uanset om man er

om man er beboer eller hvad man er

man altid vil blive konfronteret med

sårbare børn vi taler om børn der bliver anbragt på de institutioner typisk som teenagere og forud for det

en lang historie med en masse omsorgssvigt

omsorgssvigt er de gået ud og

der skal massiv pædagogisk støtte til at håndtere

dem der er børnenes støttepersoner i det mindste har en pædagogisk eller terapeutisk uddannelse

så kommunerne handler tidligere når der

at den indsats der er blevet leveret desværre har været for dårlig

har betalt en ualmindelig høj pris for at der ikke har været kvalitet nok i kommunerne i de sagsbehandlinger der har været på børneområdet

at få rettet op på det og det har jeg som minister taget ansvaret for sådan set også

efteruddanne alle dem som sidder med de her sager

man ikke opleve at nogle få kommer tilbage og synes at de har set lyset og så er

så vi har løftet den del af det jeg manglede at svare på

sige er at vi har lavet en aftale om at informationer om klager nu deles

sidder på informationer om at et barn eventuelt har det skidt ikke går videre med med socialtilsynet

sociale arv det gælder uanset om barnet er anbragt i familiepleje eller om barnet er på institution og et tæt samarbejde mellem skole og anbringelsessted er meget

om at handleplanerne for alle anbragte børn skal have fokus på skolegangen ligesom kommunen mindst hvert halve år skal vurdere om handleplanen skal revideres her skal man altid se på om indsatsen i forhold til barnets skolegang er god nok eller om indsatsen bør ændres

vi kom i regering har vi gjort meget for at støtte dette fokus

lavet overgrebspakken som jeg også lige nåede at runde før hvor vi indfører en tydelig underretningspligt ved bekymrende skolefravær uanset om barnet bor hjemme eller det er anbragt

vi jo gjort fordi vi har set

med en tilsynsreform som giver de nye socialtilsyn et tydeligt fokus på om anbringelsesstederne gør det godt nok i forhold til børnenes uddannelsesforløb når vi har gjort

vi kan se at rigtig mange af de børn og unge som er anbragt

det kan skyldes at de har haft en dårlig skolegang tidligt fordi der har været massive problemer i deres hjem under deres opvækst det kan også skyldes andre ting

hvor vi sørger for at hjælpe dem for hvis vi ikke gør det ved vi at de vil få utrolig svært ved eksempelvis at bestå folkeskolens afgangsprøve

og kunne komme ud at klare sig selv

efter min mening helt afgørende at det er noget som vi alle sammen arbejder

udtalte det kan være svært at få børnene til at gå i skole han er jo ikke den eneste leder af en døgninstitution i danmark der har den holdning at nå ja det kan være svært at få dem til at gå i skole det ser jeg lidt som

og niende klassesskoleelever der har været i skole tre dage på et helt skoleår og politikerne lokalpolitikerne

skolerne afleverer selvfølgelig protokollerne til lokalpolitikerne men de har jo ikke mulighed for at se hvordan det er for den enkelte eller hvordan fremmødet er for lige netop dem der bor på det her opholdssted

er det jo utrolig svært for os politikere at gribe ind når vi ikke ved noget om det og det er det jeg godt vil høre ministeren om hvad kan vi gøre for

vi politikere herinde på christiansborg bliver mere informeret så vi bliver advaret i tide når der er børn fra opholdssteder eller børn i det hele taget som som svigter deres skolegang så massivt

anvendelse lige nu har vi faktisk et lovforslag i høring et lovforslag som kommer til at være gældende fra skoleåret

det vil sige det skoleår der starter efter sommerferien og der er nogle ændringer i loven de ændringer vil blandt andet betyde at vi indfører en minimumsnormering for interne skoler på ti elever

sidde med meget få elever i et skoletilbud

der ved vi at risikoen for at kvaliteten simpelt hen ikke er i orden

vi laver også en mulighed for at dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder kan samarbejde om

lige præcis for at få flere elever til at være samlet

for lang lang tid siden vi fastsætter kvalifikationskrav om at dem som skal undervise skal have

absurd at vi på rigtig mange af de her steder har folk til at undervise som ikke er uddannet til det og som ikke kan

rigtig meget her som som politikerne ikke

jeg vil høre om ministeren er enig med mig i at når man har et opholdssted for børn og unge under atten år så har man også forældrerollen over for de børn og unge med alt hvad det indebærer lige fra omsorg og kærlighed til respekt og grænser og dermed også at vække børnene om morgenen sikre at de kommer op og i skole

børnene rundt på nat og dag er ude om natten ligger og sover til om eftermiddagen opholdsstederne vækker dem ikke sørger ikke for at de kommer op og i skole og jeg tænker prøv lige

der havde den laissez faire holdning over for deres børn så ville de blive indberettet og så kunne børnene blive tvangsfjernet men vi politikere skal da ikke acceptere at døgninstitutioner svigter børnene på et så vigtigt område som at passe

at få en god tilværelse men også til at kunne få en god uddannelse

vendt op og ned på nat og dag

som ikke skal være godkendt

så er det lige præcis for at få kvalitet i de tilbud der er for i dag ved vi at rigtig mange kommuner køber en plads men de køber en plads uden at vide om kvaliteten det sted de køber den er høj eller lav med tilsynsreformen

et kvalitetsstempel vi stiller skrappe krav til hvad der skal til for at blive godkendt vi stiller krav

vi laver socialtilsyn så indsatsen ikke skal ligge i de enkelte kommuner men i stedet skal

i fem socialtilsyn vi har lavet en overenhed til socialtilsynet som

fem socialtilsyn dels er

så det vil sige at med tilsynsreformen bliver de dårlige institutioner lukket

institutioner der for fremtiden skal godkendes vi har tværtimod aftalt at samtlige institutioner og tilbud skal

så alle tilbud vil få besøg og lever man ikke op til standarderne ligger børnene og sover om dagen

for eksempel til socialudvalget eller skoleudvalget

ud hos de elever de har så de dermed tager ansvaret for at

få dem op og få dem i skole det er

kan tage af indlæring men så

man underviser børn på interne skoler

hvor vi blandt andet har besluttet at alle skoler skal reagere på bekymrende skolefravær

er anbragt uden for eget hjem men for alle

vil gerne sige at for mig er det en utrolig vigtig ting

udvikler sig skidt er bekymrende skolefravær en af de første ting man kan holde øje med det er jo ikke naturligt for

lyst til at stå op om morgenen og tage i skole

eller fordi de ikke trives

for at få rettet op på deres dårligdom

regime hører hjemme i danmark jeg synes derfor også det er vigtigt at vi har en debat om hvordan vi forebygger radikal religiøs propaganda vi har en grundlovssikret religionsfrihed i danmark som betyder at borgere

og etablere bedehuse til dette formål så længe det ikke er i strid med dansk lovgivning og det er ikke ulovligt at modtage udenlandsk finansiering til opførelse af en moské en kirke eller andre former for bedehuse det er lovligt når et trossamfund i danmark modtager støtte fra udlandet til at udføre religiøse aktiviteter i danmark så længe støtten kommer fra lovlige kilder

egentlig forholder det sig sådan som spørgeren godt ved at et trossamfund som privat forening ikke er forpligtet til at offentliggøre

regnskab og der findes ingen hjemmel i lovgivningen til at kræve denne indsigt

lovgivning vedrørende hvidvask terrorfinansiering og desuden en helt særlig kontrol af pengeoverførsler vedrørende iran

sanktionerne mod iran indebærer bla

at pengeoverførsler over en vis størrelse til og fra iranske personer og virksomheder kontrolleres efter den gældende eu lovgivning er der blandt andet restriktioner på overførsel af penge til og fra iranske personer enheder og organer

skal der enten ansøges om tilladelse

under erhvervs og vækstministeriet jeg vurderer derfor at vi med den eksisterende lovgivning er dækket godt ind når det handler om kontrol og åbenhed vedrørende modtagelse af penge fra lige præcis problematiske regimer som iran iran hvis menneskesyn og behandling af minoriteter herunder religiøse minoriteter må siges at være ret anderledes end det danske samfunds som ansvarlig for integrationsområdet er jeg selvfølgelig meget optaget af at integrationen ikke påvirkes negativt ved modtagelse af støtte fra problematiske regimer som for eksempel iran regeringen har derfor en helt særlig indsats vedrørende parallelle retsopfattelser som skal forebygge at religiøse sædvaner ikke praktiseres i strid med dansk ret som led i det arbejde skal der ses nærmere på om og hvordan godkendelsesordningen for trossamfund kan lovreguleres og om hvordan der kan stilles mere lovbundne

man er ved at bygge ude på vibevej men jeg kan også henvise til den

fra fra udenlandske

blandt andet saudi arabien iran qatar

iranske præsteskab eller i hvert fald af den iranske stat eller folk med tilknytning til iran og

at man i hvert fald finder ud af hvor mange penge der er overført og allerhelst så

jeg jo at man fik forbudt de her stormoskeer

indbygge en indbygge en lov

trossamfund skal have åbne regnskaber jeg mener ikke det vil være i strid med religionsfrihed eller noget andet

og vi skal have politiets efterretningstjeneste ind over for hele tiden at

en vurdering af om det betyder noget i forhold til den forebyggelse vi rigtig gerne vil lave i forhold til antidemokratiske og ekstremistiske tendenser med lovgivningen og efterretningerne og forebyggelsesindsatsen mener jeg regeringen står stærkt til at tage kampen op mod de her reaktionære kræfter jeg er grundlæggende tilhænger af

og det er blandt andet derfor at regeringen som det første skridt og som led i strategien mod parallelle retsopfattelser igangsætter et arbejde som skal se på hvor og hvordan godkendelsesordningen for trossamfund kan lovreguleres og hvordan der kan stilles mere lovbundne krav

faktisk vil arbejde for at gøre gøre de her regnskaber åbne

nogle små hyggelige moskeer vi taler om hvor hvor folk går

til omstyrtelse af det britiske demokrati

stening hellig krig mord på homoseksuelle og så videre og så videre så videre så jeg synes i hvert fald at det vil være et stort skridt på vejen hvis vi ikke kan få det forbudt hvilket vi jo gerne vil have

og så vi kan se hvordan kontrollen foregår i

de regimer der donerer penge

til trossamfundene i dag skal trossamfundene fremlægge et årsregnskab i forbindelse med godkendelsesordningen hvorvidt vi fremadrettet kan stille andre krav til de her trossamfund må bero

som regeringen i regi af strategien mod parallelle retsopfattelser allerede har taget initiativ til at

hovedparten af de knap tohundrede og femtentusind borgere i danmark

har en muslimsk baggrund et velfungerende liv

jeg er som integrationsminister optaget af at se de problemer i øjnene og håndtere dem ud fra de forskellige målsætninger vi har på integrationsområdet og når det drejer sig om dem

er antidemokrater og som vil undergrave det som vi står for og kæmper for

selvfølgelig findes moderate muslimer

det er jo ikke det der er sagen med de her moskeer

det interessante ved den udsendelse var jo

talte om

indadtil førte den her hadepropaganda

hvis den propaganda også kommer til at udgå fra danske moskeer

en total underminering af integrationsindsatsen i danmark hvis hvis

moskeer på den måde kommer til at fungere som

ikke kun for at kigge på de religiøse fundamentalister der kan true vores demokrati

en større viden om hvor er der venstreorienterede ekstremister og

nogle indsatser vi skal sætte i gang i de forskellige politikredse i samarbejde med skoler og myndigheder

skal bekæmpes og vi skal især sørge for at vores unge mennesker ikke bliver fanget ind af sådan nogle kræfter derfor har vi lavet kortlægningen

har fået unge mennesker til igen at gå den anden vej

det her meget meget frygtelige spor hvordan får vi dem tilbage

med de regler vi har om hvidvask af penge mange forskellige ting og så har vi også det som jeg nævnte i indledningen nemlig at kan se på åbenheden og de lovbundne krav

fru karina adsbøl dansk folkeparti

om hjælp efter den sociale lovgivning kan få at vide hvornår han eller hun kan forvente at få en afgørelse man ansøger jo kommunen om hjælp fordi man mener man har behov

modtagelsen af en ansøgning til afgørelsen skal være truffet og den pligt følger af retssikkerhedsloven

hvor lang tid det skal tage

på den ene side hensynet til borgerens ønske om hurtig sagsbehandling og borgerens kendskab til kommunens serviceniveau for sagsbehandlingstid

i kommunens lokale prioritering af

enkelte kommune at beslutte hvordan offentliggørelsen skal ske men det er

hvor man ved at ingen borger ser det kommunerne skal derfor sikre at offentliggørelsen sker på en måde der er sædvanlig i kommunen og på en måde så de borgere der har

har ikke en samlet oversigt over tidsfrister og offentliggørelsesmåder for samtlige kommuner

være en nem og overskuelig måde at gøre det på kommunerne kan dog også vælge andre metoder

særlig grund til at tage initiativer for at sikre at kommunerne efterlever reglen i retssikkerhedslovens § tre stykke

i forhold til at ministeren siger at hun ikke

håber på at ministeren så vil tage det initiativ at sørge for at kommunerne offentliggør de her tidsfrister så kunne jeg også godt tænke mig at høre ministeren om hvem det er der bestemmer i forhold til de her tidsfrister er det kommunalbestyrelsen

kommunerne kan vælge når de gerne vil offentliggøre de her ting de kan lave opslag de kan skrive det i de lokalaviser der måtte være i kommunen og det kan være at det er mere relevant for de borgere

er om at hvis man ikke får en afgørelse

der er nogle af de her kommuner som ikke har oplyst de her

i forbindelse med dem hun siger at man kan ringe men det det handler om er at en borger skal kunne gå ind og se hvor lang tid

hvordan vil ministeren så sikre at kommunerne lægger

de beskeder og de e mails jeg har fået i forbindelse med det

hvordan sikrer vi så at kommunerne overholder loven

kigget ud over det og kan se at stort set alle kommuner

kommuner der har valgt at bruge andre kanaler

at man har vurderet at man har ældre medborgere

en lovændring herinde i fællesskab hvor vi sådan set ikke har pålagt kommunerne at informationen skal ske på hjemmesiden men på en måde der er sædvanlig i kommunen derfor har vi jo givet et frirum til at man kan

lige præcis giver mening i et lokalområde og for den type borgere vi taler

som ikke vil offentliggøre tidsfrister eller borgere

at man rejser det som et politisk spørgsmål

stille det til mig eller ved at stille det til socialudvalget

den orientering jeg har fået i forbindelse med at

men må jeg så spørge ministeren hvem er det så der sætter de her tidsfrister er det fagchefer der fastsætter de her frister

mig at høre når nu ministeren

at der er nogle kommuner der ikke kan man sige lever op til det her

det bliver bragt i orden når spørgeren nævner en henvendelse som jeg har fået så må jeg sige det er en jeg på stående fod er bekendt med

kommune til kommune inden for rammerne af loven og derfor er der

forskellighed rundt omkring også i respekt for at kommunerne

arbejde for at implementere de anbefalinger som opsummeres i rapporten antifeminisme handler grundlæggende om at man

ikke anerkender kvinders ret til ligestilling og at kvinder ses som objekter der ikke har eller skal have lige muligheder eller selvbestemmelse

om kvinders rettigheder og ligestilling risikerer at blive chikaneret på det groveste i værste fald med mordtrusler og noget tyder på at det måske også er et stigende problem derfor er det naturligvis noget som vi skal være opmærksomme på for chikane og trusler i forhold til de mange mennesker der ytrer sig om såvel kvinders rettigheder og ligestilling som seksuel orientering etnicitet og religion er ikke acceptabelt på nogen som helst måde

også vigtigt med en debat om fænomenet den norske rapport og dens anbefalinger skal netop ses i lyset af de antifeministiske tendenser som ses på tværs af norden i forhold til de ti anbefalinger som eksperterne har opstillet så vil jeg gerne slå fast at det ikke er andet end ja netop anbefalinger fra et ekspertgruppeseminar

finansieret af nordisk ministerråd betyder altså ikke at det er anbefalinger som nordisk ministerråd eller de nordiske landes regeringer har forpligtet sig til at følge

jeg har heller ikke som minister tænkt mig at arbejde for at implementere rapportens anbefalinger som sådan

bifalder at der skabes opmærksomhed omkring problemstillingerne ved antifeminisme lad mig også understrege

vigtigt med en åben debat og fortsat dialog omkring ligestilling hvor alle naturligvis skal kunne ytre sig frit uden at blive truet eller chikaneret vi skal kunne tage de nødvendige ligestillingspolitiske debatter

og imod for eksempel øremærket barsel eller for og imod kvoter og det fordrer selvfølgelig at den enkelte tør stå frem og være med til at skabe en levende

offentlig debat derfor skal vi også

opmærksom på antifeministiske tendenser

indlæg jeg har skrevet på baggrund af den her rapport

beskyldte mig for i mit indlæg at blande breivik ind i sagen hvilket for mig

bare gør at jeg må konkludere at ministeren på daværende tidspunkt

rapporten eller mit indlæg derfor glæder det mig at ministeren har haft tid til at kigge på det

synes jeg at ministeren ligesom svarede

men jeg kunne godt tænke mig at stille et meget konkret spørgsmål vil det sige at de her anbefalinger ikke bliver noget vi kommer til at se i den danske lovgivning

ti anbefalinger der ligger det kan der svares meget kort jeg håber at spørgsmålet er klart nok ja eller nej

det er ordføreren der ikke har læst rapporten

det ikke bliver implementeret i dansk lovgivning men prøv nu at høre her trusler og chikane på grund af køn er jo strafbart

udveksling mellem faggrupper der arbejder med ekstreme ideologier

armslængdeprincip og jeg skal da ikke ud og forholde mig til

nogle af tingene er jo allerede noget der sker men hvis jeg kan berolige ordføreren med at

uden at der er en klar definition af hvad antifeminisme er

grænsen går

at være antifeminist hvornår er man uenig hvornår er man på den forkerte side det er jo ikke sådan helt klart

altså hvornår ytrer man en antifeministisk holdning jeg synes faktisk at ministeren tager meget meget let på den her rapport og det synes jeg i sig selv er meget bekymrende

pressens ytringer at pressen skal tage ansvar for de ytringer der

hvad antifeministisk er så jeg synes ministeren tager meget meget let på den her rapport

en af anbefalingerne er jo også at alle nordiske lande der har været med til at støtte den her rapport

konference hvor man kommer med nogle anbefalinger så skal det

med hensyn til det første om trusler

en lovgivning imod diskrimination og den holder vi

ytringsfrihedsbegrænsende anbefalinger som jeg synes

med antifeminisme kan ministeren ikke fortælle mig hvornår

det er tæt forbundet med yderliggående ideologier som der også er skrevet rigtig rigtig meget

en bestemt ting det er fuldstændig rigtigt men igen jeg synes at

nu glæder ordføreren sig over at jeg ikke vil implementere det i dansk lovgivning

eneste sted hvor man

det skulle implementeres er jo rent faktisk oppe i ordførerens hoved og der kan jeg bare sige tag det nu roligt det er en konference som man havde i oslo der er kommet

problemstillingen som ordføreren rejser er rigtig interessant og det håber

snakke om senere for jeg synes ikke at man i den her debat skal kalde hinanden

i den her kronik hvor jeg